åbnet i dag er der følgende anmeldelser martin henriksen

beslutningsforslag nummer b ti

var måske på bænkene man skulle tale lavere

annette vilhelmsen henning hyllested og thyra frank har søgt om orlov fra den toogtyvende oktober to tusind og fjorten på grund af midlertidig udsendelse i offentligt hverv hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer det er

stedfortræder for socialdemokratiet i københavns storkreds yildiz akdogan godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den enogtyvende oktober to tusind og fjorten hvor karen hækkerup nedlægger sit mandat jeg har endvidere modtaget indstilling om at følgende godkendes som midlertidige medlemmer af folketinget fra og med den toogtyvende oktober

første stedfortræder for radikale venstre i østjyllands storkreds mie bergmann i anledningen af jeppe mikkelsens orlov første stedfortræder for socialistisk

i anledningen af annette vilhelmsens orlov første stedfortræder for enhedslisten i sydjyllands storkreds sarah nørris i anledningen af henning hyllesteds orlov og første stedfortræder for liberal alliance i nordjyllands storkreds

af thyra franks orlov er der nogen der ønsker ordet

jakob engel schmidt venstre værsgo

så højlydte kommentarer fra salens ærede medlemmer og en særlig velkomst til

efter at have vundet en sag ved ankestyrelsen

for eksempel sygedagpenge ikke efterfølgende mister deres

uddannelses eller kontanthjælpsydelse på grund af de nuværende

siges at jeg i dag står her på vegne af den gode herre

har fået udbetalt den korrekte ydelse

mulighed for for eksempel at anvende efterbetalingen

der skal ses bort fra efterbetalingen i to år efter udbetalingen

en samlet økonomisk konsekvens af forslaget skønnes at udgøre en offentlig merudgift på omkring otte million kroner om året

et spørgsmål om både moral og også

mere som en opfordring til den nytiltrådte minister

relativt mange tilfælde faktisk

træffer en forkert afgørelse som får nogle utilsigtede konsekvenser for de borgere der mister deres ydelse jeg forestiller mig også at der ligger en del mørketal på området da det jo ofte er

oplever at blive ramt både af sygdom

omfang er rimeligt dokumenteret og hvad vi kan gøre i fremtiden for at undgå at kommunerne gang

i foråret kunne vi i i dagspressen læse om pia laursen fra vejle der var på kontanthjælp

vundet en klagesag over vejle kommune og fik efterbetalt sine sygedagpenge det skulle vise sig at være en dyr fornøjelse for det betød at kommunen kunne modregne efterbetalingen

kontanthjælp i tre en halv måneder ifølge avisen kostede det pia laursen niogtredivetusind

truffet en forkert afgørelse og for vejle kommune kostede det ingenting som reglerne er i dag bliver en kontanthjælpsmodtager nemlig modregnet i

kontanthjælp hvis vedkommende har fået en ydelse

det er ikke i orden det er socialdemokraternes holdning at

kommunens sagsbehandling og det skal heller ikke være gratis for kommunen at lave fejl eller træffe en forkert afgørelse af den grund er det glædeligt at vi i dag behandler l trettende med l tretten udmønter vi en aftale om en ændring af formue og fradragsreglerne

ved efterbetaling af sociale ydelser som regeringen og enhedslisten og sf indgik den ottende maj i år lovforslaget betyder at personer der får efterbetalt en social ydelse ikke efterfølgende mister deres uddannelses eller kontanthjælp på grund af

og som derfor kan have stiftet gæld vedkommende vil

lovforslaget få mulighed for at anvende sin efterbetaling til at tilbagebetale gælden ligeledes vil lovforslaget få betydning for personer der modtager ressourceforløbsydelse hvor reglerne om fradrag af indtægter i kontant og uddannelseshjælp finder samme anvendelse samlet set betyder lovforslaget at personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp

bliver straffet økonomisk for at det offentlige laver fejl i sagsbehandlingen

for os socialdemokrater rigtig god mening fejl i det offentliges sagsbehandling skal ikke lægges borgeren til last og derfor skal kontanthjælpsmodtagere ikke modregnes

får efterbetalt en ydelse med baggrund i

har vundet en klagesag i det offentlige med l tretten sikrer vi at den situation som pia laursen og mange andre har stået i fordi der var fejl i behandlingen af deres sag ikke sker igen det er både sund fornuft

helt retfærdigt så socialdemokraterne kan støtte forslaget

hvis man klager over en afgørelse

kontanthjælp og uddannelseshjælp

er blevet fremført fra både venstres

det er totalt uretfærdigt at

have haft mere er det ret og rimeligt at man får

er ikke en stor arbejdsmarkedsreform det her forslag vil ikke stjæle al opmærksomheden i medierne men ikke desto mindre er det et meget vigtigt forslag og et meget vigtigt

for den enkelte borger i det hele taget for det handler om retssikkerhed det handler om hvad der er ret og rimeligt

allerede har sagt men det helt afgørende er at hvis man vinder en retssag

det er helt essentielt som radikal kæmper jeg for retssikkerhed for en lang række aktører grupper og borgere i

det er rigtig vigtigt at retssikkerheden også gælder for ydelsesmodtagere og ledige som vinder en retssag og som efterfølgende oplever

om ret og rimeligt det handler om retssikkerhed for den enkelte

lovforslaget her retter op på en stor uretfærdighed og absurditet som sf og også jeg personligt har kritiseret stærkt ved flere lejligheder

en borger får stoppet sine sygedagpenge af kommunen i en periode hun klager til ankestyrelsen og vinder sagen over kommunen men på tidspunktet for udbetalingen er hun kommet på kontanthjælp og så siger kommunen efterbetalingen af dine sygedagpenge betyder at nu har du formue så stopper vi udbetalingen af din kontanthjælp indtil du har spist det meste af efterbetalingen op en kontanthjælpsmodtager må jo kun have titusind kroner i banken det betød efter de hidtidige regler at borgeren fik en dobbeltstraf først var det forkert at vedkommende skulle miste sygedagpengene dernæst fik borgeren ingen som helst glæde af det beløb som vedkommende havde ret til og fik efterbetalt for nu trak kommunen så i kontanthjælpen det er simpelt hen

trække folk og i mange tilfælde meget syge mennesker totalt rundt i manegen systemet kørte fuldstændig rundt med den enkelte på en kafkask måde den enkelte borger blev simpelt hen umyndiggjort og magtesløs samtidig med at kommunen faktisk kunne tjene penge på at begå en fejl gennem en besparelse

har det været en hundrede procent uretfærdig og helt uholdbar situation og derfor er det godt at det nu bliver rettet op gennem den aftale som sf enhedslisten og regeringen som nævnt indgik i begyndelsen af maj efterbetaling af offentlige ydelser betragtes fremover ikke som formue der fører til fradrag i kontanthjælpen inden for to år efter at efterbetalingen er sket til sidst vil jeg lige understrege at den her regel faktisk trådte i kraft allerede den første juni i år gennem et aktstykke i finansudvalget men nu bliver det så fulgt op med en lovændring

har udskiftet sin arbejdsmarkedsordfører

set er meget glad for at være ordfører på det her lovforslag det er jo som adskillige talere har været inde på et godt og rimeligt og retfærdigt lovforslag det eneste man kan undre sig over er at der skulle gå så lang tid før dette helt åbenlyse og indlysende retfærdige og rimelige lovforslag blev

er en tilstand der har eksisteret i flere år men lad nu det være det her forslag

en aftale som regeringen sf og enhedslisten indgik i maj

fjorten om at der ikke skal ske modregning af den efterbetaling som borgeren får når han eller hun har vundet en sag som adskillige har

rimeligt

to og halvfems som vi fremsatte i april to tusind og fjorten og som vi trak til fordel for den her aftale det var jo som det er sagt sådan indtil den første juni i år at der fik mange borgere reelt ikke noget ud af at vinde en ankesag de fik efterbetalt deres manglende sygedagpenge eller anden social ydelse men hvis de efterfølgende

kontanthjælp blev hele efterbetalingen modregnet i kontanthjælpen fordi efterbetaling blev betragtet som enten formue eller indtægt som skulle modregnes fuldt ud i kontanthjælpen

den kommune som havde begået fejlen blev belønnet og den borger der var ramt af den forkerte behandling blev straffet nu bliver der rettet op på den her åbenlyse urimelighed og vi får genoprettet retssikkerheden for borgere der får medhold i deres klagesag

man skal rette mange tak til kræftens bekæmpelse danske handicaporganisationer og den sociale retshjælp som har arbejdet meget hårdt på at få ændret loven

til at sige tak til den tidligere beskæftigelsesminister for at ændringen kunne træde i kraft den første juni i år

stadig væk den opfattelse at der er elementer i det her lovforslag der godt kunne gøres bedre det vil vi vende tilbage til i løbet af udvalgsarbejdet

om jeg også er vikar her i dag og kan byde velkommen til den nye minister

skal jeg ikke ødelægge den gode stemning som

det her forslag åbenbart aftvinger og det kunne tyde på at et enigt folketing kan pege på at det sådan set er helt rimeligt at få rettet

som jo gik på at der var borgere som kunne komme i en situation hvor man ikke kunne sige at

skal ikke forlænge debatten eller gentage de argumenter for det som er

kun sige at det betyder og fører

at liberal alliance også kan støtte

over systemet når de her sager popper op og vi finder ligesom de øvrige partier det ganske problematisk

man har vundet en sag ved ankestyrelsen eller kommunen har ændret sin afgørelse når kommunen begår fejl

ikke være borgeren der betaler for den her fejl når vi sætter mennesker først

vi også støtte det her lovforslag og til sidst

jeg synes det er et vigtigt område som jeg glæder mig til at give mig i kast med og jeg skal gøre mit bedste

venlige ønsker med videre

synes at ordførerne på glimrende måde har skitseret hvad det her lovforslag egentlig handler om så det skal jeg ikke

øge retssikkerheden for den enkelte borger det kan vel næsten ikke jeg nær sagt være ret meget bedre

har givet udtryk for at vi med det her forslag har fundet den balance som er vigtig specielt

set bare her takke for førstebehandlingen og sige til udvalget at jeg selvfølgelig vil gøre hvad jeg kan for

besvaret eventuelle spørgsmål og

betragter jeg dette som vedtaget

forhandlingen er åbnet herre jakob engel schmidt venstre

mig i stedet for herre hans andersen men jeg

kan redegøre for venstres holdning på en fornuftig og forståelig måde så vidt jeg læser det drejer det sig om at eu domstolen har været på spil igen og med sin aktivistiske politik

og det er egentlig ikke usympatisk det er faktisk ganske sympatisk da lovforslaget handler om at at sikre at folk under sygdom

fire ugers ferie implementeringsudvalget under beskæftigelsesministeriet og arbejdsmarkedets parter har drøftet forslagene blandt andet med det formål at begrænse arbejdsgivernes merudgift som beløber sig til omkring tredive million kroner om året og samtidig finde en løsning i overensstemmelse med arbejdsmarkedsdirektivets artikel syv stykke

lægger op til at arbejdsgivernes betaling for feriepengeinfo kan ske via en fælles opkrævning der administreres af atp

dog med en betydelig usikkerhed tredive million kroner om året og det vurderes at medføre mindre udgifter til feriedagpenge på cirka

med de bemærkninger skal jeg meddele at venstre kan støtte lovforslaget så vi bringer ferieloven i overensstemmelse med

for handler det her jo om at sikre at alle har ret til

er ansat i en stilling hvor de ikke optjener feriepenge under sygdom så skal de alligevel have mulighed for at holde

fald fire ugers ferie med løn det er som

blevet sagt en konsekvens af en eu dom man kan sige at det som eu sagde var at vi skulle sikre vores lønmodtagere bedre det er vi selvfølgelig

og derfor har vi heller ikke noget problem med at det er blevet indskærpet og vi har fundet en god model for

hvis arbejdsmarkedets parter som jo her i danmark står for

at fravige det så kan man selvfølgelig lave en aftale om at man kan stille lønmodtagerne endnu bedre

baggrund i de ting som altså handler om at stille lønmodtagerne endnu bedre

ikke lige budt velkommen til den nye minister det er så den fjerde

som beskæftigelsesordfører det siger siger måske mere om mig for jeg

hvor godt det er men

er en gammel kendt minister fra andre områder

er syge og det finder vi egentlig

stå til rådighed hvor de kunne

også ret og rimeligt at de har en periode hvor de kan sige

de konsekvenser at der er lidt udgifter for arbejdsgiverne tredive million

på alle de private arbejdsgivere det tror jeg ikke er så stort et

arbejdsgiver når det kommer til stykket og de får nogle

kan være klar til at komme tilbage man rekreerer sig måske også lidt

byde den nye beskæftigelsesminister velkommen

som radikal veteran inden for arbejdsmarkedspolitikken vi plejer som regel at have andre rum til at gøre

det forslag l fjorten som handler om at

optjener sygeferiegodtgørelse fra den anden

når vedkommende ikke har ret til fuld løn under sygdom og som det også er nævnt

det en dom fra eu domstolen som fremtvinger

det vil jeg gerne opholde mig lidt ved fordi jeg synes at det er tankevækkende eu systemet er jo på nogle punkter et problematisk

system vi kan bare tænke på de store problemer som det giver os med hensyn til social dumping men vi må også konstatere at eu systemet på nogle punkter fører til noget godt og her har vi altså et eksempel på en forbedring som ikke ville være blevet gennemført i danmark hvis eu ikke havde

derfor vil jeg da gerne starte med at sige eu tak for hjælpen

ftf funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd kritiserer at der kun er tale om en minimumsimplementering af de fire ugers ferie som arbejdstidsdirektivet fra eu rummer og deres kritik skyldes at den danske ferielov jo ellers giver ret til fem ugers betalt ferie derfor mener ftf at det er misvisende at syge må nøjes med fire ugers betalt ferie

her taler vi altså om syge som ikke har ret til fuld løn under sygdom det skal understreges ftf funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd foreslår en arbejdsgruppe der skal gennemgå fejl og mangler i ferieloven i al almindelighed frem for den lappeløsningsmodel som man kører med for øjeblikket

ville være en god idé at man nedsatte en sådan arbejdsgruppe hovedorganisationen lo peger på at der ved denne lejlighed også burde rettes op på andre skævheder i den retspraksis der er opstået for eksempel er der mange arbejdsgivere der allerede ved ansættelsen i anførselstegn aftaler med lønmodtageren at i tilfælde af at vedkommende skal fyres forkortes eller bortfalder varslet for at holde ferie i opsigelsesperioden det vil altså sige

lo peger på at der på denne måde ikke er tale om en frivillig aftale men i virkeligheden er der tale om et diktat fra arbejdsgiveren i en situation hvor lønmodtageren ikke kan sige nej

det er også en kritik som jeg mener lo har ret i og jeg mener også at man burde se på det aspekt

de her kritiske punkter som ftf og

peger på mener jeg som sagt

her lovforslag er et fremskridt og derfor vil sf stemme for det

herre per clausen

jeg hellere få dem holdt ellers får jeg sikkert vrøvl med ham

jo mene mange ting om men det er jo så heldigt at forslaget samlet set indeholder en forbedring af de nuværende regler om

det er betingelsen om at sygefraværet skal vare mere end tre dage at lønmodtageren har været ansat i mindst tolv sammenhængende måneder forud sygefraværet og at der højst

for fire måneder inden for et kalenderår så når man fjerner de ting

er der jo helt klart tale om forbedringer

og det er så en mindre forringelse som dog ikke på nogen måde skygger for at der samlet set er tale om en forbedring

er at man opfylder eus minimumskrav

ikke tale om nogen overimplementering af eu regler kan man sige det kunne der måske ellers godt være god grund til

vi er enige med sf

danske ferielov der faktisk taler om at man sikres

til fem ugers betalt ferie og at

vi har ikke nogen bemærkninger til at arbejdsgivernes indbetaling til feriekontos administration skal indgå i atps fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag vi er positive over for lovforslaget men vil stille nogle opklarende spørgsmål især for at få afklaret om der skulle være grupper af lønmodtagere der oplever en forringelse af deres vilkår så

meget rimeligt at det er sådan det kan vi sådan set sagtens støtte det har så bare en bagside nemlig at det så også øger omkostningerne for

uanset at det er nævnt herfra at det sådan set

kan vi godt have brug for at sige

der sådan set aldrig er brug for at vi øger erhvervslivets omkostninger

uanset at det er nævnt at det er i småtingsafdelingen er der vel

det gamle ordsprog om at mange bække små til sidst

det skal vi være opmærksomme på hver eneste gang man øger omkostningerne så svækker vi sådan set konkurrenceevnen

værd at gøre opmærksom på vi sammenlægger altså ulemper og fordele hos os og det ender så ud med at vi

vil støtte lovforslaget tak

ikke er forenelig med eu retten

mit toneleje at jeg ikke er så begejstret for lovforslaget

er det jo fordi vi er gladest når det er arbejdsmarkedets parter som bliver enige om de danske vilkår og om den danske model så er vi naturligvis også bekymrede over den ekstraomkostning på tredive million kr som altså bliver pålagt erhvervslivet men vi har også forstået at det er den mildeste model der er valgt altså en minimumsimplementering

indholdet det synes jeg ordførerne har gjort ganske glimrende

samlet set er en forbedring for lønmodtagerne og det er det jo det fremgår helt tydeligt af det som ordførerne som har været

af eu som også er blevet konsulteret så jeg vil endnu engang sige at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

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er herre jacob engel schmidt venstre

arbejdsretten får kompetence til at behandle sager som vedrører overholdelse af vikarloven

det handler om at nogle virksomheder i dag behandler

med implementeringen af vikardirektivet

at visse sager om overholdelse af vikarloven kunne behandles af

problemstillingen og lovforslaget udmøntning af deres anbefalinger

at at arbejdsretten i fremtiden kommer til at behandle de her sager og at man ikke nødvendigvis er nødt til at gå ud

arbejdsretten

her spørgsmål og praksis ved anvendelse af vikarloven

tak for ordet

i stigende grad et problem med at at virksomheder bruger vikarer i stedet for fastansatte som har ordentlige forhold og

en opsigelse og så videre jeg var rigtig glad

er jeg stadig den dag i dag efterfølgende har der så været et arbejde i gang herunder at arbejdsmarkedets parter har

og nu er kommet med den anbefaling som min ordførerkollega fra venstre

civilt søgsmål hvis der sker noget men hvis de er omfattet af en overenskomst er det ret og rimeligt at de

få deres sag behandlet i arbejdsretten og vel at mærke

ordførerne som er vikarer på området i dag nå det var bare

lovforslaget man kan sige at en forløber for det her

vikarloven og jeg

mellem på den ene side hensynet til vikarerne og på den anden side hensynet til vikarbureauernes konkurrencekraft

det her lovforslag er i medfør

vikarloven og det handler om at arbejdsretten skal have muligheder for at kontrollere

i virkeligheden er meget godt udtryk for at antallet af vikarer på det danske arbejdsmarked i det hele taget netop er meget stigende og det giver visse problemer som det også

selve vikarloven er ikke på ethvert punkt skrevet præcis som sf havde skrevet den hvis det var os der

det vi diskuterer i dag vikarloven er vedtaget og derfor synes vi at det er fornuftigt at arbejdsretten får den kompetence som bliver foreslået i lovforslaget

det er også et forslag der støttes af lo og ftf og sf vil altså derfor

man ønsker at udvide arbejdsrettens kompetence således at visse tvister om

også når der ikke er overenskomst i vikarbureauet skal kunne behandles i arbejdsretten det ønske deler enhedslisten med fagbevægelsen og for en gangs skyld kan vi konstatere at vi også enige med arbejdsgiverne det fagretlige system er alt andet lige bedre til at vurdere om et vikarbureau omfattes af eller har tiltrådt

i folketinget med tre lovforslag i træk

omhandler tvister og uenighed er vi sådan set enige her og kan sige at

tager stilling til hvor henne tvister for vikarbureauer skal placeres

i arbejdsretten eller de almindelige domstole det vi lægger vægt på i det konservative folkeparti er jo at arbejdsmarkedets parter er blevet enige om den anbefaling netop at give arbejdsretten

den første dag hvor folketinget er samlet til behandling af lovforslag og så er det da rigtigt

min forgænger har tilrettelagt her er jo tre indlysende rigtige lovforslag som man også som ny minister på området kunne se at der var fornuft i og så viser det samarbejdende folketing

at så står vi også sammen om det så det vil jeg sådan set kun takke for

endnu en gang sige at det udvalgsarbejde som nu går i gang skal vi